socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den med virkning fra den første juli to tusind og nitten har udpeget medlem af folketinget flemming møller mortensen som stedfortræder for statsrevisorerne for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget dan jørgensen da denne er blevet udnævnt til minister den pågældende er herefter valgt

enhedslistens folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget jette gottlieb er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for finn sørensen for den resterende del af indeværende funktionsperiode den socialdemokratiske folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget flemming møller mortensen er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for karen

socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den til bestyrelsen for institut for flerpartisamarbejde har udpeget medlemmer af folketinget kasper sand kjær og daniel toft jakobsen per tredje juli to tusind og sytten i stedet for mogens jensen og peter hummelgaard thomsen

enhedslistens folketingsgruppe har meddelt mig at den til danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget rune lund som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for pelle dragsted som er udtrådt af folketinget socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den til danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlemmer af folketinget jesper petersen og flemming møller mortensen som medlemmer for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for nicolai wammen og morten bødskov der er udpeget til ministre endvidere har radikale venstres folketingsgruppe meddelt mig at den til danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget morten østergaard som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for christian poll der er udtrådt af folketinget

socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget jeppe bruus som medlem af tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgens institutioner for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for karen j klint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

en gruppe på ni og halvfems medlemmer socialdemokratiet radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten

og javnaðarflokkurin en gruppe på firs medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti nye borgerlige liberal alliance og sambandsflokkurin der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg det skal bemærkes at der til sydslesvigudvalget vælges syv medlemmer og ikke som det fremgår af dagsordenen fem medlemmer navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside

folketingstidende DK samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag

der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster og navnene er optaget i folketingstidende

to tusind og nitten klokken tretten skulle det blive nødvendigt at indkalde folketinget til yderligere møder vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive tilstillet medlemmerne skriftligt rigtig god sommer